beslutningsforslag nummer hundrede og fem og tyve

jan e jørgensen og preben bang henriksen

villum christensen og mike legarth

beslutningsforslag nummer hundrede og fem og tredive

karsten lauritzen simon emil ammitzbøll og mai mercado

pia adelsteen villum christensen og daniel rugholm

simon emil ammitzbøll og mai mercado

lars barfoed michael aastrup jensen liselott blixt og mette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

finde en permanent bolig og indtil denne findes er kommunerne forpligtet til at anvise midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge det er en kæmpe udfordring for kommunerne at skaffe disse boliger

noterer jeg med tilfredshed at dette lovforslag lægger op til at iværksætte konkrete initiativer til at imødekomme kommunernes udfordringer navnlig med at finde eller etablere boliger til de mange flygtninge lovforslaget lægger jo op til at kommunerne kan

i forhold til planloven hvorledes de vil skaffe de her boligmuligheder det er rigtig rigtig god tale vi har jo i lange perioder kæmpet for at opbløde på en meget rigid planlov og vi har masser af eksempler hvor hvor planloven er til hinder for en fornuftig udvikling for mindre erhverv for en butik der måske sætter en kaffemaskine op og to stole så er det pludselig en restaurant og så bliver man bedt om

jeg tror godt jeg kan sige at vi vil afsøge mulighederne for

at finde andre åbninger i i planloven under udvalgsarbejdet

selvbestemmelse og lidt større råderum på det her område så tak for muligheden

fører og om rimeligheden i

en undtagelsesbestemmelse når det angår flygtninge vi havde fra dansk folkepartis side langt foretrukket at man havde placeret

de her flygtninge i asylcentrene

danske samfund at de ikke kommer ud og

ikke

det her

skal vi jo tage imod dem skal vi tage os af det her lovforslag handler på ingen måde om hvor mange flygtninge vi skal have til danmark

tage imod det handler heller ikke om hvordan vi i det store hele

for at de kan få deres opgave

de kan løse den der er et meget stort og akut behov og derfor har der været en tæt dialog mellem regeringen

hvad er det så værktøjet kan

vurdering at det får de behov for de får behov for at de bygninger der

måske i dag har et andet formål end bolig

det er uden at man skal til at lave om

lokalplanerne

for det er ellers sådan at kommunerne skal skaffe permanente boliger men her er

at mængden af flygtninge gør den opgave umulig i visse dele af landet

have mulighed for at gribe til det her det kan også

nyopførelse eller ombygning

på talerstolen herre henrik høegh fra venstre sagde er det op mod tolvtusind det er et stort antal og selv om de er fordelt på otte og halvfems kommuner er opgaven meget stor og derfor er det nu vi skal give den her hjælpende hånd til kommunerne men jeg skal igen præcisere at det

en midlertidig løsning vi taler om og det er et spørgsmål om at kommunerne så hurtigt som det er muligt får skaffet

permanente boliger det er sådan det er

på et par væsentlige punkter dels er tidsbegrænsningen nu sat til at være

det er ret og rimeligt vurderer vi

er også lagt ind i lovforslaget at der skal

et rigtig godt lovforslag og vi er glade for at vores meget gode planlovgivning

derfor støtter vi naturligvis fra socialdemokratisk side

en ændret anvendelse af eksisterende bebyggelser igen uden at

opfylde planlovens krav om at der skal laves lokalplan eller meddeles landzonetilladelse med videre det foreslås så at kommunerne kan etablere midlertidige opholdssteder til flygtningene som kommunerne er forpligtet til

anvise en midlertidig bolig selve dispensationsmuligheden er tidsbegrænset til fem år og det er frivilligt om kommunerne vil bruge muligheden samtidig vil der være en to ugershøringsfrist i folketingsåret to tusind og sytten

atten skal miljøministeren så fremsætte forslag om revision af loven med henblik på eventuelt at ophæve den i dansk folkeparti er vi af den opfattelse at mange af de her flygtninge bør opholde sig i asylcentrene

skal kunne håndtere det på en måde så de fleste kan komme hjem igen derfor skal flygtninge ikke fordeles ude i kommunerne

i integrationsprogrammerne og af samme årsag kan dansk

har det vist sig at være vanskeligt for mange kommuner

bolig ud fra de givne forhold og derfor har vi her et lovforslag som går på at give kommunerne mulighed for at indkvartere flygtninge

mulighed for at gøre det uden at skulle igennem en almindelig lokalplanændring

kan få en dispensation til at bruge andre

det betyder også at man trods alt før man gør det skal have en to

i i lokalområdet vil blive hørt

men det er også hermed sagt at det her er et tiltag som det er frivilligt for kommunerne at bruge det er således lokalt man træffer beslutning om om man vil benytte sig af den her mulighed vi har en regering som gerne vil integrationen fra første dag og derfor er det rigtig vigtigt at vi får mulighed for at få indkvarteret flygtningene rundtom i hele landet det her er en

men jeg kan høre at der er forskellige meninger i salen nogle vil gøre det til

interessant at høre hvordan man på højrefløjen i hvert fald ikke er enige om hvordan vi håndterer flygtninge eller hvordan vi tager os af dem

det er heller ikke en debat om planloven i det hele taget selv om venstre gerne vil gøre det til det der kan være mange grunde til

tale om mere midlertidighed i forhold til planloven men det her handler ikke om at der fra nu af er mulighed for på alle mulige måder at

omgå planlovens bestemmelser for

stort og stærkt værktøj i netop planloven hvor man kan bestemme udviklingen og planlægge udvikling men her handler det altså om et lovforslag som skal gøre det muligt for kommunerne at løfte den opgave som er en stor og tung opgave nogle steder at få så mange flygtninge som skal indkvarteres på kort tid og det er jo meget bedre at vi kan få de muligheder frem for at opleve som i nullerne at

sad i lejre i årevis

jeg nær sagt rådnede op her er der en mulighed for at få folk integreret hurtigt i lokalsamfund og på den måde også gøre dem i stand til

bevare og udvikle deres kvalifikationer

enorme tilstrømning af flygtninge som kommer fordi vi har

som er som er

jo dvæles lidt ved og så må man sige at

man jo i hvert fald skal være dansker for at opfatte danmark som særlig udsat og særlig udfordret

sagen er jo at det er en meget meget lille en mikroskopisk del af de flygtninge som findes som konsekvens af konflikterne i nærområderne til europa som kommer til danmark det ændrer jo ikke noget ved at udfordringen

nogle steder i danmark som stor det vi i dag behandler er jo hvordan vi skal håndtere

har vi jo sikret os at de er i lejre derfor ved vi også en lille smule om hvad der sker med mennesker når de er i flygtningelejre

nogenlunde sikker på at hvis man vil ødelægge mennesker

er det en effektiv metode derfor synes jeg at man skal være helt klar over hvad det er dansk folkeparti lægger op til og det er at mennesker skal kunne tilbringe år efter år i flygtningelejre og få deres liv ødelagt det er konsekvenserne af dansk folkepartis politik medmindre dansk folkeparti mener at have en viden om forholdene i syrien libyen og

og som går ud på at der inden for kort tid bliver fred og mulighed for at vende tilbage man kan godt have en drøm om det og hvis det er den drøm statsministeren har så deler jeg den

meget der tyder på at det kommer til at gå så hurtigt nu handler det her lovforslag jo ganske rigtigt om noget så normalt kedsommeligt og bureaukratisk som planloven

endnu et eksempel på at planloven tit er alt andet end kedsommelig i hvert fald ikke konsekvenserne af den lige så vel som vi som samfund har en forpligtelse til at modtage flygtninge der kommer hertil moralsk og menneskeligt men jo også som følge af de konventioner vi har skrevet under på så har vi også forpligtet kommunerne til at sikre at flygtninge når de har fået asyl får en bolig og der er udgangspunktet jo at det absolut bedste er hvis man kan skaffe flygtningene en permanent bolig hvor de kan blive en del af lokalsamfundet det lokalsamfund de også skal bo i i årene fremover og få etableret de nødvendige kontakter

alle kommuner helst vil

på grund af den generelle boligsituation i danmark hvor man nok også i mange kommuner i hvert fald i de store byer har nedlagt billige boliger fordi man hellere vil have

problemer i andre kommuner at det kan man ikke umiddelbart løse man har brug for at etablere midlertidige boliger

betyder det jo at det tager lidt tid

her lovforslag lægger jo ikke op til at der bliver etableret boliger et eneste sted hvor man ikke godt kunne få lov til det men det lægger op til at det kan gøres hurtigere og det synes vi i den her situation er rigtig rigtig nødvendigt og fornuftigt og en god hjælp til de kommuner som jo meget entydigt har meldt ind at de faktisk er helt indstillet på at være med til at løse den her udfordring så i virkeligheden hjælper vi med det her lovforslag ikke flygtningene men vi hjælper kommunerne

være at vi hjælper flygtningene ved at give kommunerne bedre muligheder for at

gode og fornuftige løsninger jeg har bemærket at der

har været lydhørhed over for fornuftige høringssvar om høringsmuligheder for borgerne begrænsning af midlertidigheden fra ti til fem år

ønsker om at der skulle ses bort fra bestemmelser der forhindrer at man anbringer flygtninge tæt på lufthavne hvor støjforureningen gør at man faktisk ikke kan etablere boliger

det er rigtig godt og fornuftigt at man har afvist det her så vil jeg bare afslutningsvis sige

vi laver hele planloven om men hvis nu det var sådan at vi kunne aftale at det var herre

der forhandlede for venstre og at han fik nogenlunde frie hænder og at afsættet var de ønsker som kl har så ville jeg ikke være ret bekymret for at vi hurtigt kunne indlede nogle forhandlinger og måske også få nogle fornuftige løsninger men det bliver nok svært at nå inden valget

henrik høegh her ikke mere og jeg tør slet ikke tænke på hvem der skal føre ordet for venstre og hvem denne ordfører bliver afhængig af så derfor tror jeg det bliver rigtig svært at få frugtbare forhandlinger selv om jeg tit har haft det med herre

om en midlertidig ordning hvor dispensationer og tilladelser højst kan gives i fem år og at bestemmelsernes anvendelsesområde alene er knyttet til flygtninge dette betyder at de særlige vilkår er hegnet ind og at lovforslaget i øvrigt ikke ændrer i partsrettigheder og andre forvaltningsretlige principper for afgørelsessager herunder klageret

mulighederne der er et stort behov for midlertidig indkvartering og derfor har regeringen og kl haft drøftelser om forskellige tiltag på baggrund af de drøftelser behandler vi nu dette lovforslag kommunerne vil med lovforslaget kunne give tilladelse til byggeri eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse uden at følge planlovens krav om nye lokalplaner landzonetilladelse med videre det er naturligvis frivilligt om kommunerne vil benytte sig af mulighederne eller blot agere efter de

det er ikke en åben ladeport for kommunerne

det formål at etablere midlertidige opholdssteder til flygtninge kommunerne skal også tidsbegrænse eventuelle

skal en kommende miljøminister i folketingsåret to tusind og sytten

fremsætte et forslag om revision af loven med henblik på en eventuel ophævelse dette fordi det er en midlertidig løsning på et akut og vigtigt problem i mange af vores kommuner

i verden siden anden verdenskrig det påvirker selvfølgelig også

lytter regeringen selvfølgelig også til kommunerne i forhold til

at hjælpe dem med at løfte den store

og lovforslaget giver derfor kommunerne en

særlig mulighed for at fravige de regler i planloven som nogle gange kan gøre at de netop er tidkrævende med henblik på

og akut at kunne løfte den her opgave som kommunerne

står med regeringen er enig med kl i at planloven ikke skal være

det her forslag handler om det handler som sagt om at vi på baggrund af en helt ekstraordinær situation

mulighed for at etablere de her midlertidige boliger vi har på baggrund af høringen foretaget et par ændringer i forhold til det lovforslag

jo primært i forhold til det her med at der nu skal finde en obligatorisk to ugershøring sted så vi sikrer

så det altså bliver midlertidigt hvilket også kommunerne

rigtig god model som også vil gøre at kommunerne

nyt redskab til at løfte den her helt konkrete opgave så jeg er glad for at der er bred opbakning i folketinget til at

vi skal kunne stole på at de ting som vi omgiver os med i hverdagen er sikre og det er jo altså desværre ikke tilfældet i dag vi kommer jo alle sammen dagligt i kontakt med rigtig mange forskellige produkter som kan indeholde skadelige stoffer for eksempel de her ftalater som beslutningsforslaget drejer sig om

det kan være i vores børns legetøj det kan være i vores tøj det kan være i den kosmetik og de øvrige produkter vi bruger på vores krop stofferne er hormonforstyrrende og derved

kan de være medvirkende til for eksempel nedsat fertilitet at

høj forekomst af testikelkræft og lav sædkvalitet hvor danmark jo desværre er et af de lande der har nogle kedelige statistikker

jeg helt enig med enhedslisten i at brugen af de her fire ftalater skal begrænses hvor det er relevant og muligt vi skal begrænse stofferne i de produkter som børn kan komme i kontakt med og vi skal begrænse stofferne i de produkter som gravide kommer i kontakt med for vi ved også at fostre jo er særlig følsomme

de her stoffer derfor har regeringen længe

eu for et forbud mod stofferne i hele europa og det vil jeg blive ved med at gøre det er nemlig

et forbud på eu plan der giver os den bedste beskyttelse som forbrugere

og vi har allerede også et forbud mod

andre ftalater i legetøj og småbørnsartikler og det forbud blev indført i to tusind og seks inden

og gælder endnu

af forbrugerne i europa og særlig ikke

børn og gravide derfor skal vi også gå endnu videre de fire ftalater som beslutningsforslaget

det betyder altså at det har været ulovligt at bruge de her fire ftalater i produktionen i eu siden den enogtyvende februar i år medmindre man har søgt om en tidsbegrænset godkendelse fra

kommissionen desværre gælder ordningen ikke varer der produceres

og de kan altså lovligt indeholde ftalater

der er i dag ikke nogen regler for import af de varer til eu derfor presser den danske regering også på for at få mere regulering der også gælder de importerede produkter heldigvis sker der meget på eu plan som vi ser frem til at få resultatet af lad mig nævne fire væsentlige resultater i begyndelsen af marts færdiggjorde kemikalieagenturet deres foreløbige vurdering af ftalaterne

nu enige med danmark i at der er behov for yderligere regulering og det skyldes altså ikke mindst benhårdt arbejde fra dansk side den ellevte marts kunne jeg så oplyse at kemikalieagenturet sammen med danmark vil udarbejde forslag til nye begrænsninger de har simpelt hen anmodet danmark om bistand til at udarbejde den nye

det resultat skal ligge klar i begyndelsen af to tusind og seksten kommissionen forventes inden udgangen af marts at vedtage et forbud mod de fire ftalater i elektronikprodukter som produceres inden for og uden for eu det betyder at man fjerner ftalaterne i en lang række elektroniske produkter som typisk produceres uden for eus grænser det kan for eksempel være de høretelefoner vi putter ind i ørerne ledninger og mobiltelefoner reglerne skal omkring europa parlamentet og rådet før den endelige vedtagelse men det er rigtig positivt at vi nu er kommet så langt da vi i danmark gerne vil have skrappere vilkår for at give godkendelse til at anvende de fire ftalater i eu foreslog vi i to tusind og fjorten at få stofferne optaget på kandidatlisten over særlig problematiske stoffer som er hormonforstyrrende et flertal i kemikalieagenturets medlemsstatskomité støttede forslaget hvilket var en stor sejr vedtagelsen var imidlertid ikke enstemmig og derfor har kemikalieagenturet nu sendt forslaget til kommissionen og vi venter

bekendtgørelsen ophævet og vi venter nu på resultatet af de igangværende aktiviteter i eu jeg forventer at resultatet bliver nye begrænsninger på eu plan

vil jeg se på om der er grundlag for at lave flere nationale begrænsninger af ftalaterne jeg anerkender at der er et vist råderum for at udarbejde nationale regler det forudsætter selvfølgelig at vi følger de eu regler og procedurer der er når vi vil lave særregulering for danske forbrugere og det forudsætter at vi kan dokumentere en risiko på nationalt plan og samtidig ikke kan dokumentere at der er behov for at håndtere den risiko på eu plan allerede sidste år i forbindelse med at vi måtte trække den danske bekendtgørelse tilbage

jeg miljøstyrelsen om at undersøge om der er et nyt grundlag for danske ftalatregler det bør vi have i baghånden hvis nu

danmark vil lave et forslag til at begrænse anvendelsen af de fire ftalater

det gælder selvfølgelig også danmark det er grunden til at jeg ikke sætter en national proces i gang før processen i eu er færdig

enig med enhedslisten i at de fire ftalater skal udfases hvor det er relevant snarest muligt brugen af ftalater udgør en sundhedsrisiko der skal tages hånd om

det er et skridt i den rigtige retning at

er kommet frem til den erkendelse

ftalaterne og derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

og presser konstant på for at sætte tempoet op vi har jo generelt et godt og bredt samarbejde her i folketinget omkring vores kemikaliestrategi og det er min fornemmelse at vi er enige om at vi ønsker at beskytte vores borgere mod hormonforstyrrende stoffer

også opfordre til at vi i udvalgsbehandlingen af det her forslag arbejder på en fælles beretning så vi kan sende et klart signal til eu om at det danske folketing står sammen i den her sag det synes jeg ville være meget stærkt så dermed en opfordring til at vi prøver at

vi så over for at der er en mulighed for at få et gennembrud på eu plan

skal forfølge jeg forstod det miljøministeren

at hvis det viser sig at de forventninger vi har til at der sker noget i eu i løbet af

vil vi hive mulighederne for det nationale forbud op af skuffen igen jeg forstod også

sådan at det arbejder man sideløbende på sådan at man i givet fald vil være klar på det tidspunkt og hvis det

vi er nået dertil hvor kemikalieagenturet nu har erkendt at der er behov for at begrænse de her ftalater så jeg synes alt i alt at

vi står på et rigtig godt grundlag for at nå det mål som vi har kæmpet for i mange år

anerkender jeg at der der

det vil jeg selvfølgelig afsøge såfremt vi ikke når et tilfredsstillende resultat i den eu proces der nu er i gang men jeg synes at det allerbedste også for vores forbrugere

rigtig god platform i vores europæiske samarbejde hvor vi nu

for første gang i lang tid ser en åben dør og den skal vi selvfølgelig benytte os af og

endda fået mulighed for at komme med ind i det rum hvor reglerne skal udarbejdes det synes jeg er rigtig glædeligt og endda også et stort skulderklap til danmark for det

af det tidligere annoncerede ftalatforbud hvorefter miljøministeren så

fjorten valgte helt at trække ftalatbekendtgørelsen tilbage tilbagetrækningen skete fordi en dom fra eu domstolen afgjorde at danmark ikke kan opretholde et nationalt forbud mod de fire ftalater stofferne er med i godkendelsesordningen i

direktiv på det her område så efter den enogtyvende februar to tusind og femten

findes i produkter importeret fra lande uden for eu

lade det arbejde brede sig eu er jo efter februar to tusind og femten som ministeren også sagde gået i gang med at undersøge om der er grundlag for at indføre en begrænsning i eu af varer som indeholder de fire

som giver grundlag for et forbud det er alt sammen rigtig glædeligt og vi støtter fuldt ministeren i

eus kemikalieagentur har jo også på baggrund af de nye data som ministeren siger erklæret sig enig i at der er grund til at

kemikalieagenturet gør nu en rapport færdig derfor mener vi at det er et helt forkert tidspunkt lige nu

forbud så fuld støtte herfra til til ministeren

undervejs og jeg vil bare herfra sige at det skal vi selvfølgelig se på under udvalgsarbejdet vi vil

meget gerne være med til at lave en beretning som understøtter ministerens arbejde i eu vi vil være betænkelige hvis denne beretning samtidig konkluderer at skulle det her arbejde mod forventning ikke lykkes i eu

så skal danmark gå enegang men det må vi se på under udvalgsarbejdet

mod den finske regering som handlede om en anden sag men hvor man hævder

så sagen er en lille smule mere sammensat end herre henrik høegh redegjorde for men jeg medgiver gerne at det kræver en usædvanlig nørdet hjerne altid at følge med i de her transaktioner men vi må jo diskutere det videre jeg er lidt ked af hvis venstre ikke er kommet længere i

er faktisk kunne få de konsekvenser at noget så ofte foretaget som blodtransfusioner på et hospital ville være vanskeligt

gennemføre fordi der ikke er fundet alternativer til til de nuværende ja så er det rigtigt

set udfordringen men ellers er der ikke noget nyt i det her venstre har jo altid

nationale initiativer for at sikre borgerne mod farlige kemikalier

så henvist til eu der er en enkelt undtagelse jeg tror det var mens herre henrik høegh var fødevareminister

støtte et indgreb mod bisfenol a

kunne bruge præcis de samme argumenter om som man kan her

fulgt op af andre lande på det her område men ellers

mig sådan set i dag at herre per clausen udviser den nødvendige tålmodighed i forhold til miljøministeren og hendes arbejde i eu det er ikke altid at vi

er meget optaget af at beskytte forbrugerne mod skadelig kemi så tak til enhedslisten for at bringe debatten om de fire sundhedsskadelige

på banen det er en utrolig vigtig debat

ikke være tvivl om at vi skal have de skadelige stoffer forbudt derfor er jeg også glad for at vi fra dansk side har presset hårdt på for at få eus kemikalieagentur til at se fornuften i netop et forbud

nu bedt os om at hjælpe som ministeren allerede har nævnt i sin tale med et forslag

kommissionen forbyder stofferne og med danmarks hjælp

kemikalieagenturet også lægge sidste hånd på den endelige vurdering af

for vejen frem er fælles regler i eu det er det som vil beskytte os forbrugere allerbedst

det også rigtigt at miljøministeren og regeringen har kastet alle kræfter ind i at få tempoet op og presset bliver fortsat holdt meget hårdt for at få bedre regler i eu og netop lige præcis presset i eu regi

forbud mod stofferne i hele europa er det som det handler om i danmark har vi jo

forbud mod ftalater i legetøj og produkter til småbørn fordi man i

som blev indført helt tilbage i to tusind og seks

er der jo altså en verden uden for eu også som naturligvis kan vække bekymring vi har ikke et importforbud mod produkter med som skulle komme fra tredjeverdenslandene den tidligere bekendtgørelse om ftalater lagde bånd på brugen af

i alle produkter til indendørs brug og produkter som kunne komme i kontakt med hud og slimhinder men bekendtgørelsen

ophævet for regeringen handler ikke i strid med eu retten nu afventer vi jo så resultaterne af de afgørende aktiviteter der foregår i eu og resultaterne af vores samarbejde med eus kemikalieagentur og vi håber på at det ender med nye begrænsninger processen i eu skal med andre ord være færdig før en eventuel national proces kan sættes i gang da der altså er gang i afgørende processer på

i strid med eu retten så kan socialdemokraterne ikke støtte forslaget men når det er sagt

forslagsstillernes bekymring og iver efter at få begrænset de fire sundhedsskadelige

radikale venstre socialistisk folkeparti og enhedslisten opfordrede i beretningen miljøministeren til at indføre et nationalt forbud mod ftalater dette skulle ske medmindre industrien selv inden den første oktober to tusind og ti fremlagde dokumentation for at disse stoffer er ufarlige dette er ikke sket de fire stoffer har været på eus såkaldte kandidatliste og efter den enogtyvende februar i år er det ikke længere tilladt at anvende stofferne hvis man ikke har fået en godkendelse i dansk folkeparti ønsker vi ligesom resten af partierne bag beretningen at beskytte befolkningen mod de farlige stoffer når det er sagt

så meget mening hvis ikke stofferne forbydes overalt

med det her forslag som

udelukkende de europæiske virksomheder der anvender stofferne som rammes af denne restriktion det får ingen betydning hvis stofferne findes i importerede varer fra lande uden for eu og i en verden hvor

vi bør i stedet for opfordre til at man får et mærkningssystem så forbrugerne rent faktisk har mulighed for at vælge stofferne fra hvorvidt det er muligt inden for det virvar af regler der eksisterer

ser vi i dansk folkeparti frem til at der på dette område sker noget men også at det sker på en måde så forbrugerne reelt beskyttes eller i hvert fald får muligheden for at vælge fra men at tro at man beskytter nogle ved at gå enegang i danmark

så vi kan få gjort noget på eu plan ligesom vi for eksempel gjorde det

de farlige ftalater ud af vores

derfor er det også rigtig glædeligt som miljøministeren var inde på at denne sag faktisk har fået stor fremdrift i eu systemet allerede

februar i år har forbudt at de fire ftalater indgår i produktion

er jo et stort skridt men naturligvis er det allervigtigste jo at det også

der bliver mulighed for at få et eu forbud i forhold til import af varer med de pågældende stoffer det er jo glædeligt at vi i det hele taget bredt i folketinget er optaget af borgernes sundhed

i forhold til de mange mange tusinde stoffer vi omgiver os med og som der mangler klarhed over

miljøudvalget og sundhedsudvalget haft en fælles høring for nylig om de hormonforstyrrende stoffer hvor det fremgik at vi faktisk i danmark er særlig hårdt ramt hvis vi sammenligner med lande som finland sverige og norge

fertiliteten i danmark har det meget ringere og det er stadig væk uklart hvad det skyldes så der er god grund til

alarmklokkerne ringer i forhold til hormonforstyrrende stoffer men når dansk folkepartis ordfører her forinden sagde at det skal være sådan at man kan undgå det og

rådgive forbrugerne så må jeg jo sige at der

mærker vi behøver ikke at skabe nye mærker for der findes svanemærkede produkter og på den måde kan man undgå at få de pågældende stoffer

så sent som i går deltog jeg i i kemikalieforum hvor

kemikaliestrategi vi har lavet på tværs af alle partier i folketinget havde

det viste sig at det også er muligt for virksomheder

stoffer men at det er en proces der tager tid præcis ligesom processer i eu og

skubber på vi har jo allerede sat flere flere penge af til forskning

områder i hormonforstyrrende stoffer sådan at vi kan få den dokumentation der skal til for at få et generelt eu forbud

eu lovgivningen jo også op for at der kan være en mulighed for men lige nu er det vigtigt at vi følger det internationale spor

fordi eu reguleringen i virkeligheden vil give en regulering som vedrører produktion i hele verden og dermed give forbrugerne den allerbedste beskyttelse også i forhold til produkter som importeres

intentionerne men ikke beslutningsforslaget

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen om

får lagt tryk på eu processen som ministeren har arbejdet hårdt for

også ser på

vil kunne finde

lovligt at lave et nationalt

jeg tog initiativ til det dengang var jeg formand for folketingets miljøudvalg det er jo tyve år siden siden da har har mit parti haft stærkt fokus på hvordan vi kunne komme af med

tager ting tid jeg tror jeg skal skrive en bog om at det tager tyve år

vi ikke nær er det sted vi burde være efter tyve år vi ser på alle hormonforstyrrende stoffer

gennembrud som er større end det

tage fat i de enkelte stoffer

som vi oven i købet skal behandle i folketinget og den slags ting det er et meget større problem og det er et grundlæggende problem

en lignende diskussion dog ikke om de fire stoffer her men helt generelt i nordisk råd hvor ministeren også var til stede som formand for nordisk råds ministerråd og vedtog

om giftfri hverdag som også satte fokus på det her det er jo en interessant ting

i den politiske evne til at beslutte nogle mere

af de steder hvor man har arbejdet

der klart var førende men i dag kan man jo sige at det center vi har i danmark og som mit parti har gjort til en mærkesag at få sat halvtreds million kroner af

for det her område jeg tør ikke sige i verden men i hvert fald af

rundtomkring og en af

mit partis indsatser og min egen indsats i de kommende år vil jo være at vi også får det gjort til et nordisk center

hormonforstyrrende stoffer og så virkelig laver en en samordnet nordisk indsats så til forslaget jeg synes jo at forslaget er et eksempel på

hvordan jeg synes man skal arbejde og som vi jo sådan set også historisk har arbejdet på det første forbud mod

for nul tre årige og det var mens svend auken var var miljøminister og der kan man vist sige at der gjorde vi det bare der gjorde vi faktisk det her vi gjorde det bare

være villig til at gå ind og forhandle og dokumentere og sætte de ressourcer af

og derfor er det jo også vigtigt for os at det bliver indført som en eu

national lovgivning som en trussel samt måske en metode til at få ændret eu lovgivningen

er det faktisk sådan på en lang række af de her punkter

fået lavet eu lovgivning gælder den også i de produkter som man sælger fra kina og da kina leverer stort set jeg vil ikke sige alt det vi bærer på os men rigtig meget

dermed nævner jeg så bare kina

da det er verdens produktionssted og og vi også tager fat i at at det er det der bliver solgt der kommer udefra

det en fin strategi så lige bare en advarsel til herre per clausen hvis jeg må komme med den her til sidst herre per clausens argumentation kan jo føre direkte til at

herre per clausens parti bliver det rene eu tilhængerparti det vil jeg ikke beklage men

jeg har selv siddet i de der argumentationer og ved jo sådan set hvordan glidebanen ser ud

andre sager af stærk faglig karakter at afvente forslag om indgreb fra de relevante officielle instanser på området herunder ikke mindst

er den her problemstilling

proces så et forslag om endnu en gang på området i forhold til andre eu lande vil liberal alliance ikke umiddelbart være fristet af hvorfor vi indtil videre

som mange andre har været inde på fælles regler

nye begrænsninger så hører jeg ministeren sige at hun vil starte en national proces og så må vi jo fortsætte drøftelsen dér ministeren kæmper en god kamp i eu og den bakker vi op om det er dér og ikke alene her i folketingssalen at kampen mod ftalaterne skal kæmpes jeg noterede mig at selv dansk folkeparti argumenterede for vigtigheden af at tage fælles beslutninger i eu og ikke gå enegang i danmark og det skal også være signalet herfra jeg har set udkastet til en fælles beretning i udvalget det virker til at være et godt udgangspunkt for videre drøftelser og det vil vi selvfølgelig arbejde konstruktivt videre med i udvalget

og nogle af verdens bedste forskningsmiljøer på det her område og det er dejligt at være dygtig men det gør jo også at vi på vores helt almindelige sprog når vi snakker med de her forskere kan få at vide hvor alvorlig situationen

andre har også nævnt den høring som folketingets miljøudvalg holdt sammen med sundhedsudvalget i november måned i

fjorten hvor der deltog en række forskere også fra forskellige miljøer kan man sige i danmark og

tvivl om at der var en lang række af de udfordringer vi står over for nu med udvikling af testikelkræft brystkræft deforme kønsdele og spørgsmål omkring

en række af de sygdomme som vi ellers tit opfatter som livsstilssygdomme

der var heller ikke meget tvivl om at det der var den allerstørste ulykke

selv disse meget dygtige forskere var i stand til med sikkerhed at sige hvor grænsen var for hvornår en påvirkning er forsvarlig og det hænger sammen med det her med med de berømte cocktaileffekter som lyder rigtig festligt men som ikke er spor festligt fordi det handler om at når man

alt det er for så vidt i danmark en lidt halvgammel diskussion herre steen gade antyder at

har været i gang i tyve år og det har han givetvis ret i

at den har været i gang i mindst de sidste ti år hvor jeg

tidligt tidspunkt faktisk fandt ud af at der var nogle alvorlige problemer omkring ftalater det var på baggrund af nogle relativt simple undersøgelser som blev udført tilbage i to tusind og to tusind og ni

er kemiske stoffer med østrogenlignende virkninger som kan skade fertilitet og medføre fosterskader og misdannede kønsorganer med videre det var altså det vi vidste

nu ved vi meget mere og alt det nye vi får at vide

den her udfordring er kæmpestor

flertal i folketingets miljøudvalg den enogtyvende april to tusind og ti på baggrund af et beslutningsforslag

flere forslag nogle gange har der været andre partier med og jeg vil nødig

vi var forsigtige dengang vi sagde at hvis nu branchen kunne bevise at det her var uskadeligt så ville vi ikke gennemføre et forbud vi snakkede også allerede dengang om at hvis der skete noget på eu plan

ville vi selvfølgelig også acceptere at gå ind i det

derfor blev man så enige om at lave det her nationale forbud processen har været lidt lang efterfølgende den fungerende miljøminister fru pia olsen

to tusind og tretten ikrafttrædelsen af ftalatforbuddet

nogle synspunkter fremført af industrien som beskrev et danmark som nærmest ville gå tilbage til stenalderen hvis det her forbud blev gennemført man må håbe at de nede i eu har gjort sig nogle overvejelser om hvad industrien kan finde på at sige

stort set alle de områder hvor industrien påstod at der ikke var alternativer

lidt komplicerede og på andre områder vidste vi at der i danmark blev produceret alternativer så det går jo nok det med alternativerne men det betød så at processen blev udskudt og så skete der det at

en dom som i øvrigt handlede om en sag i finland som på en

måde handlede om noget lidt andet men hvor den danske regerings vurdering var at det ville føre til at det her

vi så det her beslutningsforslag og så skete der det heldige og lykkelige jeg tror ikke mindst på grund af den danske regerings

et udspil fra eu som signalerede at man gerne ville inddrage danmark i en

skal bruge den metode vi brugte i forbindelse med bisfenol a så

gå så langt som den konservative ordfører til at sige at df har ændret eu holdning og nu mener at det altid er eu løsninger der skal til og at nationale løsninger altid er af det onde

kan fastholde at dansk folkeparti også kan være med i en fælles beretning og

om at både konservative og venstre og liberal alliance kan ingen har været direkte fjendtligt indstillet over for det her beslutningsforslag i dag så der er jo gode muligheder for

kan virke så selv om

vel kan konstatere at et meget stort flertal i folketinget i dag har afvist enhedslistens beslutningsforslag

man jo samtidig også meget klart tilkendegivet at man støtter

det er mit klare indtryk at den danske regering og forskere og embedsmænd har

en utrolig stor indsats

her i danmark på den danske regering som gør at den så presser videre

så en helt anden sag men det skal ikke ændre noget ved at der er

jo ikke noget at processen startede i danmark for en syv otte år siden at det tager så lang tid for

også helt enig i at det rigtige ville være hvis vi havde en beslutning om at når hormonforstyrrende stoffer

er de forbudte i grunden troede

at man ikke måtte bruge produkter man ikke havde bevist ikke var farlige men

hvert fald vist sig at implementeringen af det

synes jeg jo at det er rigtigt at man burde have en grundlæggende løsning som gik i

vi nødt til at tage det om jeg så må sige tue for tue og stof for stof

har været i folketingssalen her i dag og med muligheden for rimelig hurtigt at lave en fælles beretning fra måske endda et

skridt tættere på den situation hvor de her farlige ftalater er fjernet fra den hverdag som vi udsætter vores børn og i

dansk folkeparti mere skeptisk og siger mindre eu mere danmark men det her er netop et af de områder hvor vi mener at vi faktisk får gavn af at løfte i flok og samarbejde

andre europæiske lande

en afdragsordning for de økonomisk trængte grundejere der får et påbud om rensning af deres spildevand og for det andet en abonnementsordning til grundejere til drift og vedligeholdelse af kloakledningerne på grunden den løsning sikrer at borgere nemmere kan betale

del uden at regningen bliver skubbet videre til fællesskabet og andre grundejere enhedslisten foreslår så nu med det her beslutningsforslag sådan som jeg forstår det at udvide den ordning som folketinget netop har vedtaget ved at afdragsordningen også bliver et tilbud til alle de borgere der får påbud om separat kloakering uanset deres økonomiske situation

at tilbyde afdragsordningen til alle den er nemlig ikke nødvendigvis helt gratis for fællesskabet med en afdragsordning følger også en risiko for at nogle ikke betaler og så skal andre jo betale i dette tilfælde alle de andre brugere af spildevandsløsningen

sådan at en afdragsordning eller en låneordning som det jo er

et tilbud når det er absolut nødvendigt jo flere på afdragsordningen jo mere skrøbelig bliver løsningen og jo dyrere kan det

et nationalt kan man sige krav om spildevandsrensning og så separat kloakering som jo er ét af flere mulige redskaber som kommunerne kan bruge i deres klimatilpasning det var den sondring som vi lavede med det lovforslag hvor vi også havde en en række møder og drøftelser inden vi fremsatte

hvor vi jo altså fravalgte at inkludere separat kloakering

støttede men jeg erkender selvfølgelig at de borgere som

det er jo netop derfor vi har gjort det muligt at spildevandsselskaberne tilbyder alle grundejere en mere overskuelig løsning med den her abonnementsordning

at stå for driften og vedligeholdelsen af deres kloakledninger på grunden den ordning

separat kloakering altså adskillelse af regnvand og spildevand så betaler grundejerne løbende for selskabets ydelser og det giver mulighed for at

udgifter til separat kloakering

kan deles op i mindre bidder det er jo lige præcis det sådan som jeg læser enhedslistens forslag

så vi har altså allerede vedtaget abonnementsordningen

og løsningen er der dermed også på den udfordring

som enhedslisten beskriver nu er det så op til spildevandsselskaberne og kommunerne som ejer spildevandsselskaberne at benytte sig af den mulighed enhedslisten foreslår også en afdragsordning til

kommunen kan ikke give påbud om lar til grundejerne

som er tilsluttet kloaksystemet lar etableres på grundejerens eget initiativ og efter kommunens tilladelse her er der altså ikke nogen der bliver tvunget til noget

en ændring af lovgivningen så det bliver muligt at påbyde

at etablere lar men det vi måske få afklaret i så fald vil jeg ikke anbefale det

ikke nødvendigvis en samfundsøkonomisk rentabel løsning derfor bør lar efter min opfattelse også fortsat være frivilligt hvis en grundejer ønsker lar har selskaberne mulighed for at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget til grundejeren det vil sige at grundejerens udgift til lar allerede er reduceret betydeligt derfor er det overflødigt at etablere en afdragsordning den vil ikke kunne gøre noget som vi ikke allerede kan og den vil medføre en økonomisk risiko for alle de andre grundejere som er tilsluttet kloaknettet det er ikke hensigtsmæssigt med de begrundelser kan regeringen altså

nogle af de grundejere der er i området med på det fordi de opfatter at de økonomiske vilkår

dårligere så vores forslag

på det område siges at handle om at ligestille de muligheder der er i forhold til separatkloakering med alternative løsningsmodeller

med det lovforslag som vi jo for nylig har vedtaget med et bredt flertal i folketinget faktisk har forsøgt at skabe nogle nye muligheder også for kommunerne og spildevandsselskaberne i forhold til at kunne gå ind og lave netop sådan

at spildevandsselskaberne kan gå med ind og medfinansiere forskellige løsninger

mener faktisk at kommunerne i dag i deres klimatilpasningsplanlægning rigtig gode muligheder for at gå ind og lave nogle planer der også er tilpasset de forhold der gør sig gældende i et bestemt lokalområde men

kloakering i det åbne land og det nye her er så

gælde for separat kloakering i byerne venstre var

fordi forslaget jo ikke indeholdt en finansiering

områder hvor der er rigtig mange familier

vil nyde godt af forsyningsselskabets ageren som pengeinstitut at forsyningsselskabet kan komme i alvorlige økonomiske problemer nu er det jo sådan at

undertegnede og herre per clausen udfordrer en fremtid i kommunalpolitik efter næste folketingsvalg og jeg skulle måske anmode herre per clausen om

at læse om alle de advarsler som kl kom med i

man er virkelig bekymret for at forsyningsselskaberne

under de her indkomstgrænser vil få meget svært ved at kunne yde de her lån det indebærer jo ved lov at de første tre år er afdragsfri og hvem vil ikke gerne

så vi må jo forvente at alle der ligger under de her indkomstgrænser

vil tage imod et sådant favorabelt tilbud venstre siger ikke med dette at disse mennesker der bliver påtvunget tilslutningsomkostninger ikke skal hjælpes rent faktisk kommer jeg fra en kommune hvor vi har en aftale med et pengeinstitut som i langt langt de fleste tilfælde sørger for den her finansiering som privatlån så det er altså muligt

imod det her forslag vi kan ikke

nu skal forsyningsselskaberne være pengeinstitutter på vegne af de øvrige borgere i kommunen der er jo kommuner hvor det får meget store konsekvenser for dem der så har mulighed for at betale og det får meget store økonomiske konsekvenser for forsyningsselskaberne jeg skal anmode om at man læser kls advarsler på det her område så

synsvinkel er bedre end den rene separatkloakering hvis man ikke har tilsvarende finansieringsmuligheder i forhold til de

det her er jo én model en anden model kunne

er forskellige muligheder problemet er bare at uanset hvad man finder på for at

en befolkning derude i landdistrikterne og derfor er vi i hvert fald nogle der tager det lidt alvorligt når man læser enkeltkommunernes

blandt andet guldborgsunds som siger at de forventer at det

over ti procent af deres borgere der vil ligge under de her indkomstgrænser og dermed bede om finansiering af forsyningsselskabet jeg vil være imod det her vi har nogle andre løsninger derude i virkeligheden og dem synes vi bedre om det er stadig væk sådan at den enkelte borger bidrager og man bidrager på de vilkår som pengeinstituttet

om forbedring af decentral rensning vi gav kommunerne pligt til at tilbyde en hjælpeordning den indeholder en minimumsfrist på tre år for indfrielse af påbud og en afdragsordning på tyve år for de økonomisk trængte ejendomsejere der får påbud om rensning af deres spildevand samtidig indførte vi en abonnementsordning

kan borgerne lettere betale deres del så regningen ikke gives videre til fællesskabet og de miljømæssige målsætninger

bliver også opfyldt hurtigst muligt enhedslisten foreslår så at der også tilbydes en afdragsordning til alle de borgere der får påbud om at adskille spildevand og regnvand ligegyldigt hvor mange penge de her konkrete borgere har på kistebunden vi mener kun at en låneordning skal være et tilbud fra fællesskabet til de boligejere hvor det er absolut nødvendigt men tag ikke fejl borgernes velfærd og velstand ligger altså også socialdemokraterne meget på sinde til gengæld har vi jo netop i den her sammenhæng åbnet for at spildevandsselskaberne kan tilbyde alle grundejere en abonnementsordning for drift og vedligeholdelse af deres kloakledninger på grunden og det gælder også adskillelse af regnvand og spildevand altså en ganske økonomisk overskuelig løsning vi mener derfor at der allerede er fundet en balanceret løsning på problemet

nu udvide denne ordning

i første omgang at se om den abonnementsordning vi har givet mulighed for

at hjælpe de boligejere der ikke kan betale enhedslisten foreslår nu at alle også i byområderne skulle

men vi vil gerne se på forslaget og

tage ud eller ikke lade omfatte af den lovgivning vi lavede her i januar i forhold til at

mulighed for en låneordning til de økonomisk trængte borgere som havde påbud om kloakering i forbindelse med kloakering i det åbne land der er mange gode grunde til at kommuner vælger at lave

lokale afledninger af regnvand i områder i forbindelse med klimatilpasning vi har jo set hvordan skybrud og i det hele taget ekstremt vejr har gjort at vores kloaksystemer mange steder ikke slår til og derfor er der allehånde løsninger

som kommer i brug for eksempel også

i særdeleshed når kommuner udlægger nye områder til bebyggelse

ellers kan man som almindelig boligejer eller husejer selv vælge

lave en lokal afledning af regnvand på sin grund jeg ved ikke om grønne tage tæller i den

men i hvert fald er regnbede og andre måder at aflede

få et bidrag til på den måde at mange kommuner giver tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget til kloakken så der findes altså

i forhold til det med med lar løsninger men i forhold til separatkloakering gjorde vi jo ved den sidste

kan lave abonnementsordninger sådan at det selvfølgelig er smart at

lave separatkloakering altså adskille regnvand og spildevand i et helt område

jo ikke mening at gøre det ved nogle enkelte huse man er nødt til at have et helt område med

en meget stor udgift hvis man skulle begynde

tilskud her og hvor skulle de penge egentlig komme fra kan man spørge enhedslisten om en af de muligheder som kommunerne også har og som vi har haft meget lidt fokus på er faktisk at man fra kommunal side eller fra spildevandselskabets side kan overtage ejerskabet af en del af kloakrørene den del som går fra

som kommuner og spildevandsselskaber i forening kan kigge på dér hvor det er en mulighed radikale venstre mener at det her forslag er overflødigt og

ønsker ikke at støtte det men er meget opmærksom på at der naturligvis er brug for mange forskellige løsninger i kommunerne i forhold til at

derfor er det også vigtigt at vi får en en meget bred

i det vi har fået vedtaget

optaget af at

for der er det jo let nok at gøre

når frem til at det sådan set er billigere for samfundet og dermed for borgerne i byen

samlet set at man tager et helt område og

for det vand

en lang række diskussioner her som man sådan set godt kunne kigge på for det

har befæstede arealer altså hvor det hele er asfalt eller det er jo typisk fliser eller eller sådan noget

den der faktisk har et smukt blomsterbed eller

en græsplæne så det er ikke fordi jeg nu vil åbne den diskussion jeg vil bare sige at vi vil bruge udvalgsarbejdet til at finde ud af om om der er et hul

til at regnvandet faktisk ikke går ned i kloakken for en lang række

og agere bank på dette område blandt andet fordi det som bekendt er de dårligst stillede med de ringeste muligheder

at kunne efterleve betalingskravene der er kundegruppen nu rejser enhedslisten så spørgsmålet om hvorvidt disse selskaber skal tilpligtes at udvide finansieringsmulighederne til også at

omfatte separat kloakering der er rigtig mange gode grunde til at skille det hvide og det sorte vand

selskabernes økonomi men at vi på den måde skal forgælde husejerne yderligere ved at sætte fuld fart på meget ambitiøse spildevandsplaner ser vi ingen grund til selskaberne har allerede i dag mulighed for at tage individuelle hensyn

problemer og så synes vi heller ikke at vi for enhver pris skal presse disse planer hurtigere igennem end borgerne kan følge med ministeren har jo også allerede nævnt abonnementsordningen

derfor enkelte steder ført til politianmeldelser

bakkede det konservative folkeparti op om ikke mindst fordi

identisk med et beslutningsforslag som

der er dog væsentlige forskelle på vores tidligere beslutningsforslag

ministerens lovforslag l seks og firs og også nu enhedslistens beslutningsforslag målgruppen i l seks og firs var nemlig begrænset til cirka femogtredivetusind ejendomme med særlige økonomiske udfordringer vi fastsatte også at muligheden for et lån var for husstande med en årlig husstandsindkomst under trehundredetusind kroner dette forslag gælder også folk med en væsentlig højere husstandsindkomst mange kunne sikkert finde det attraktivt med enhedslisten tilbud men vandselskaberne skal naturligvis ikke i yderligere grad end det allerede er

l seks og firs agere bank for så mange borgere

der kom sent og nogle kan vel også sige at det så var ærgerligt for dem der var blevet ramt af det tidligere

at det også blev økonomisk mere overkommeligt og attraktivt for grundejere at være med på nogle løsninger som ikke var en ren

så må sige forbedring af kloakkapaciteten men også handlede om at lave nogle af de grønne løsninger lokal afledning til faskiner

eller opsamling og genbrug af regnvandet

nogle tilfælde kunne lave nogle rigtig store sammenhængende løsninger der kunne være rigtig fornuftige set både ud fra en miljømæssig

så sker

begynder ministeren at se ud som om

bliver enige om noget i stil med det ministeren allerede har sagt ja til

finde noget andet at bruge sin tid på i de

for man kommer ikke længere ad den vej derfor landede vi det så der hvor vi landede det og vi stemte for lovforslaget og var glade for det

tilbage med den anden problemstilling som vi gerne vil genrejse jeg vil gerne sige at i virkeligheden er det når vi snakker om det her

godt være man skal lede efter nogle andre løsninger

det mere den udfordring som vi i hvert fald

må jeg jo sige at både danva og i hvert fald flere kommuner og vandselskaber også har

at de har det problem at når man gerne vil lave nogle sammenhængende løsninger som faktisk er afhængige af at man gør ting samtidig

få kommunen til at vedtage en eller anden

at den skal de gennemføre og så får grundejerne og det er jo fair og retfærdigt nok når de selv skal ud og skaffe pengene

det godt kan blokere for at man kan få en fornuftig plan for hvordan man laver en fælles løsning så hele diskussionen her handler i

løser den opgave som handler om at give gunstige vilkår også for løsninger som indbefatter at flere grundejere

sige at de burde kunne finde ud af derude

der kan økonomi jo godt spille en afgørende rolle

flere omgange det besværlige ved danva i den her sag er bare at de har rejst problemstillingen og så har de stillet tre forslag som de alle sammen ender med at afvise og ikke ønsker at gennemføre og et af dem er næsten det vi har foreslået her jeg tror faktisk

som siger at det det her kan være en sag som

jeg medgiver sådan set og herre villum christensen antydede jo i det han sagde

alliances holdning at hvis der var noget her der ligesom var med til at forsinke nogle ting syntes liberal alliance ikke det var noget problem fordi det måtte være rimeligt nok at det tog den tid

når man skulle have de private grundejere med det ser jeg så anderledes på og i

løse den den

set bare være de ord jeg vil sige her ved førstebehandlingen af det her beslutningsforslag vi ser frem til

at arbejde videre med problemstillingen og så må vi se om vi kan få den løst på tilfredsstillende vis

man snakker om vandsektoren at det er både indviklet og kompliceret ikke så meget at få beskrevet de problemer og udfordringer man står over for

det kan man godt men at finde nogle løsninger som

de ord vil jeg overlade det her beslutningsforslag til en forhåbentlig

personale samt hvad kommuner og regioner gør for at undgå at det sker

det er godt eller mindre godt at rigtig mange mennesker gerne vil gøre en frivillig indsats på en lang række samfundsområder det er ikke bare godt det er vældig godt det er et sundhedstegn i et samfund at så mange mennesker gerne vil bidrage med frivilligt arbejde med alt fra at lave kaffe i forsamlingshuset være idrætstræner besøgsven for ældre mennesker eller hjælpe til med at integrere flygtninge

der også er en bagside af medaljen der er rigtig meget der tyder på at især kommunerne bruger frivillige meget offensivt de annoncerer selv efter frivillige til at løse en lang række opgaver som det er det offentliges ansvar at løse der er ligefrem udtænkt en helt ny sprogbrug om samskabelse for at give ideologisk rumklang til den her øvelse det vækker bekymring hos de ansatte for at frivillige bruges til at fylde hullerne ud efter de mange nedskæringer der har fundet sted gennem de seneste fem seks år på en række velfærdsområder

en bekymring for at frivillige fortrænger ordinært ansatte

er det til skade for alle parter for den frivillige selv for de borgere der skal hjælpes for de offentligt ansatte og for kvaliteten i den service det offentlige skal yde hvilket jeg

vil uddybe senere i min ordførertale derfor har vi ønsket en fordomsfri debat om den måde kommunerne anvender frivillige på så jeg er jo rigtig spændt på hvordan

ressourcer i velfærdsløsningerne aktive medborgere som tager et ansvar og lægger kræfter i at gøre en forskel for andre er en kæmpe styrke for vores samfund det øger sammenhængskraften og gør fællesskabets opgaver lettere at løfte det er moderne velfærd moderne velfærd handler blandt andet om at understøtte udfoldelsen af det aktive medborgerskab og sikre samspil mellem aktive medborgere civilsamfundets organisationer og den offentlige sektor

moderne velfærd skabes ikke kun ud fra den offentlige sektors logik men i et stærkt fællesskab og derfor deler jeg heller ikke den præmis der ligger i forespørgslen om at frivillige fortrænger offentligt ansatte med deres bidrag til velfærdsløsningerne de frivillige supplerer at det forholder sig sådan kan man se i en medlemsundersøgelse som foa har offentliggjort i marts her svarer tre fjerdedele tre fjerdedele af medlemmerne fra kost og servicesektoren og social og sundhedssektoren at de ville kunne løse arbejdspladsens kerneopgaver uden hjælp fra frivillige så er der en brøkdel en ud af ti som ikke mener det men ikke desto mindre

langt størstedelen tre fjerdedele det samme undersøgelse viser i øvrigt også at samarbejdet mellem foas medlemmer og de frivillige fungerer godt så derfor vil jeg stærkt advare imod at vi taler noget op

hver tredje dansker er engageret i frivilligt arbejde de fleste inden for idræts kultur og fritidsområdet men mange også på det sociale område på sundhedsområdet på uddannelsesområdet og på integrationsområdet det sidste oplevede jeg faktisk

sidste år da jeg besøgte samsø kommune her har kommunen ejerne af en nedlagt højskole røde kors og aktive øboere etableret et asylcenter på rekordtid det startede med et borgermøde hvor der var stor folkelig opbakning til ideen og allerede dagen efter trillede den første lastvogn med inventar til centeret ind og knap en uge senere kom de første asylansøgere til øen dengang jeg besøgte centeret

mødte jeg taknemlige flygtninge og engagerede røde kors medarbejdere og en borgmester og en flok frivillige som tog ansvar i en svær situation og som havde hørt om problemerne og tænkte vi har plads og vi har folk der kan løfte opgaverne vi kan hjælpe så det gør vi

ikke kunnet etableres så hurtigt den frivillige indsats er først og fremmest meningsfyldt for den enkelte frivillige i asylcenteret der står for undervisning omsorg udflugter og hytteture men også for de flygtninge der nyder godt af de frivilliges hjælp samvær og engagement det fremmer integrationen og det fortjener stor anerkendelse

gode frivillige kræfter også med til at udvikle velfærden i danmark frivillige kan eksempelvis medvirke til at finde nye og innovative løsninger på fælles udfordringer og de kan ofte nå ud til mennesker og steder hvor den offentlige sektor har vanskeligt ved at nå ud det kan blandt andet være på det sociale område når unge frivillige er med til at bryde isolation eller utryghed hos psykisk sårbare unge som det er tilfældet i organisationen headspace et landsdækkende frivilligt tilbud med hjælp til unge den frivillige indsats i danmark er således både et vigtigt supplement til den offentlige sektor i kontakten med og mellem mennesker men også en udviklende fakta i forhold til de velfærdsløsninger vi kender danmark ville være et fattigere sted uden de mange frivillige

det også helt naturligt at kommuner og regioner aktivt understøtter og samarbejder med frivillige kræfter både når det gælder enkeltpersoners indsats og enkeltpersoner i forening derfor ser jeg heller ikke noget behov for at begrænse kommuner og regioner i deres brug af frivillige så længe det sker i fuld respekt for at den frivillige indsats netop er frivillig og ikke erstatter den offentlige sektors opgaveansvar

frivillighed og inddragelse af borgernes ressourcer går som en rød tråd gennem flere af regeringens reformer og initiativer i integrationsudspillet alle skal bidrage med styrket medborgerskab og inddragelse af frivillige kræfter til at løfte den vigtige integrationsopgave i sundhedsreformen med øget inddragelse af patienter og pårørende på psykiatriområdet hvor tidligere psykiatribrugere fremover skal indgå som en ressource i de konkrete behandlingstilbud i første omgang på forsøgsbasis i arbejdet med regeringens sociale

tyve mål hvor frivillige organisationer har bidraget med viden om virkningsfulde indsatser og i kontanthjælpsreformen hvor der er afsat midler til forsøg

med det offentlige charteret understreger at videreudviklingen og moderniseringen af velfærdssamfundet er en fælles opgave med civilsamfundet som en helt

princippet om at offentlig service skal inddrage

her er det vigtigt at de frivillige oplever at et samarbejde med det offentlige er værd

investere i og lægge kræfter i fra regeringens side arbejder vi løbende med at afklare og fjerne barrierer for udbredelse af den frivillige indsats for det skal være let at være frivillig både når det foregår i forening og i samarbejde med det offentlige sidste år i oktober fremlagde regeringen et katalog med ti konkrete initiativer der fjerner regler og barrierer som står i vejen for den frivillige indsats og otte af de ti initiativer er allerede gennemført vi har blandt andet annulleret det obligatoriske krav om hygiejnekursus så frivillige på eksempelvis et værested nu kan hjælpe med at lave mad til de hjemløse vi har fjernet krav om arbejdspladsvurdering for frivillige

især i mindre foreninger blev oplevet som bureaukratisk

vi har hævet timetallet som dagpengemodtagere kan arbejde frivilligt uden at blive modregnet fra fire til femten timer dagpengemodtagere får dermed i endnu højere grad mulighed for at yde en frivillig indsats og være en del af det fællesskab der kan være blandt frivillige i en fodboldklub eller på et værested vi har ikke ændret på rådighedsforpligtelsen så jeg synes der er den rette balance mellem

og sociale hensyn for jeg synes det er vigtigt at vi ikke ekskluderer borgerne fra det frivillige fællesskab i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring drøftede partierne som bekendt også i hvilket omfang frivillige er omfattet af en ansvars og ulykkesforsikring hvis uheldet skulle være ude for den frivillige det forhold ses der nu nærmere på da økonomi og

har besluttet at undersøge om kommunen må forsikre frivillige og det sker efter at statsforvaltningen har afgjort

det er vigtigt at vi får set nærmere på spørgsmålet om kommuners forsikring af frivillige og det demonstrerer regeringens stærke fokus på at sikre gode rammer for det frivillige arbejde i danmark derfor vil jeg indstille at folketinget udtrykker sin fulde opbakning til samarbejdet mellem det frivillige og det offentlige at der fortsat arbejdes med løbende at afklare og fjerne barrierer for udbredelse af den frivillige indsats og at vi styrker inddragelsen af civilsamfundet hvilket bidrager til at opgaverne løses i et fællesskab med borgerne med bedre resultater til følge

det sker i form af særlige hjemmesider med opslag af frivilligejob ja der findes sågar en hel jobportal det er

et typisk eksempel fra en kommunal hjemmeside under overskriften

bliv frivillig i horsens kommune det kunne

samme formuleringer hedder det

en del af flokken flere frivillige er nemlig altid meget velkomne det kan for eksempel være som frivillig på aktivitetscentre besøgsven på et plejecenter it vejleder på det lokale bibliotek eller ældredatastue turledsager for voksne udviklingshæmmede klubhjælper for unge

med særlige behov caféfrivillig på værestedet for sindslidende hjælper på værestedet for socialt udsatte igangsætter i selvhjælpsgrupper frivillig i skoler og børnehaver

sindslidende og så videre kræver helt klart et faguddannet personale i ældreplejen er der også fart på brugen af frivillige efter at kommunerne har skåret voldsomt i antallet af fastansatte har hver anden kommune oprettet deres eget korps af frivillige som de bruger til at udføre opgaver på ældreområdet det viser en gallupundersøgelse fra to tusind og tretten blandt mere end to tredjedele af landets kommuner den viser også at firs procent af de kommunale ældrechefer planlægger at inddrage endnu flere frivillige

i løsningen af opgaver på ældreområdet

foa lavede i to tusind og tretten en undersøgelse blandt fem hundrede og ni og halvtreds ansatte på plejehjem og plejecentre

at der er opgaver på deres arbejdsplads som før blev varetaget af ansatte

inden for det sidste år er blevet overtaget af frivillige en kommune er gået så vidt som at lukke et aktivitetscenter for ældre alle tre og tyve ansatte er blevet fyret og det bliver så op til de ældre selv og frivillige kræfter at videreføre de aktiviteter de vil beholde hvad er så problemet ved at frivillige overtager de fastansattes arbejde

så hjælpen har den kvalitet vi alle sammen gerne vil have det er forkert over for de frivillige fordi det kan bringe

ud i vanskelige situationer som de slet ikke er uddannet til at tackle og hvor de måske kan komme til at forvolde skade på borgeren eller på sig selv lad mig nævne eksemplet med at en frivillig bliver sat til at ledsage en dement person så kan man selv forestille sig hvad det kan føre til

forkert over for vores offentligt ansatte de har i ringere og ringere grad tid til de menneskelige ting i arbejdet de bløde ting samværet og

det er selvfølgelig godt for den frivillige

sikkert også godt for beboeren men det er ødelæggende

den arbejdsglæde og det arbejdsmiljø der skal være hos de offentligt ansatte for det betyder jo bare at job der i forvejen er meget krævende

fordi det hele jobbet og arbejdstiden er fyldt op med det man kunne kalde de hårde opgaver det er ikke så underligt at vi ser den her udvikling kommunerne holdes i et jerngreb af finansministeren og af alle andre partier her i folketinget som mener det er vigtigere med skattelettelser end med velfærd det tvinger kommunerne til at skære ned og så er det jo overordentlig fristende at skaffe sig noget

der jo handler om at bruge ord som samskabelse og andre plusord

som i sig selv er positive men hvor hvis man kratter lidt i overfladen

et andet billede der kommer frem hvad kan vi så gøre som folketing for at modvirke det for det første kan vi anbefale kommunerne at bruge de retningslinjer som er aftalt i frivilligt forum mellem en række frivillige

og fagbevægelsen kernen i disse retningslinjer og anbefalinger er

skal de ikke hyre dem selv så skal det ske i et samarbejde efter aftaler med de frivilliges organisationer

den nødvendige armslængde mellem kommunerne og de frivillige de frivillige får en organisation at støtte sig til som kan vejlede om de udfordringer

vejlede i hvordan den frivillige om man så må sige lærer at holde sig på den rigtige side af grænsen mellem

får et fælles grundlag at drøfte det ud fra herunder også de frivilliges organisationer så enhedslisten

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at mange borgere yder en frivillig indsats på en lang række områder hvilket er til stor gavn for samfundet og for de mennesker indsatsen omfatter folketinget konstaterer at kommunerne i vidt omfang selv annoncerer efter frivillige til at deltage i løsningen af en lang række opgaver som kommunerne selv har ansvaret for folketinget konstaterer at dette kan føre til fortrængning af ordinære job og til at grænserne mellem de frivilliges og de ansattes opgaver og ansvar bliver uklare til skade for den frivillige for de borgere som skal hjælpes og for kvaliteten i den offentlige service folketinget opfordrer regeringen til snarest at gennemføre en undersøgelse af myndighedernes brug af frivillige undersøgelsen gennemføres i samarbejde med kommuner regioner

de eksempler som ordføreren nævnte på hvad frivilligt arbejde er

vedtagelse der overhovedet ikke kigger på den side af sagen og hvad er ordførerens forslag til hvordan vi kan sikre i en situation hvor det jo er helt tydeligt at omfanget af det frivillige arbejde vokser og det dokumenteres også af rapporter

arbejdsdeling imellem den frivillige og de ansatte som ordføreren egentlig

og hvad der er de ansattes opgave uden gåseøjne det er vigtigt og der synes jeg at det var en positiv ordførertale

kan bare ikke afspejle den i handlingen så vil jeg lige spørge ordføreren hvad ved vi egentlig helt konkret om hvordan det foregår ud over at vi kan se at flere og flere kommuner i større og større omfang bruger frivillige samtidig med at man jo på alle

kernevelfærdsområderne oplever at der sker nedskæringer i antallet af

er hver tredje dansker engageret i

frivilligt arbejde foreningslivet ligger dybt i vores kultur

rammen om hvordan vi organiserer vores arbejdsmarked hvordan vi bruger vores fritid og hvordan vi påvirker beslutningerne i samfundet fra skolebestyrelser til

arbejde også stærkt forankret det kan være som besøgsven som ledsager eller

vi den enorme indsats som tusindvis af danskere dagligt yder i det frivillige arbejde

medborgere de hjælper og for fællesskabet

at få gjort klart at et velfungerende velfærdssamfund

en stærk privat og offentlig sektor men også en stærk og engageret frivillig sektor

at den offentlige sektor har hovedansvaret for hjælpen til for eksempel marginaliserede børn unge og voksne men den frivillige sektor er et vigtigt supplement for frivilligt arbejde kan nemlig bidrage med noget særligt frivilligt arbejde kan bidrage med en anden form for tillid og en anden form for kontakt mellem mennesker

afgørende for at kunne fastholde en positiv udvikling væk fra stofmisbruget eller hjemløsheden eller ensomheden frivilligt arbejde bidrager altså med

regeringen har haft fokus på at gøre det lettere at lave frivilligt arbejde sidste år fremlagde vi planen lettere at være frivillig som også ministeren var inde på

indeholder ti konkrete initiativer der fjerner barrierer for frivillige de otte af de ti er gennemført og ministeren har været inde på dem så det skal jeg spare

jeg deler men jeg vil gerne gøre det klart frivilligt arbejde skal ikke erstatte men supplere det faguddannede personales arbejde i kommuner og regioner

heller ikke forholder sig sådan at frivillige erstatter faglærte i undersøgelsen svarer tre ud af fire af medlemmerne i foas kost og servicesektor og social og sundhedssektor at de vil kunne løse arbejdspladsens kerneopgave uden hjælp fra frivillige samme undersøgelse viser i øvrigt at samarbejdet mellem de frivillige og foas medlemmer fungerer godt det er jo dejligt at det kan fungere i hverdagen og det giver

at fremhæve at regeringen i to tusind og tretten tog initiativ til et nyt charter for netop samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige charteret blev formuleret af en bred arbejdsgruppe med deltagere fra en række ministerier fra frivillige foreninger fra kl danske regioner ftf og

det var en virkelig god proces og også et rigtig godt produkt det frivillighedscharter som blev lavet indeholder visioner og principper for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige et konkret eksempel på regler og samarbejdsaftaler mellem frivillige og ansatte

indgået af foa hk kommunal socialpædagogerne dansk sygeplejeråd og dansk socialrådgiverforening og en række frivillige foreninger

er bare ét eksempel på at man på mange forskellige niveauer har sikret rammerne for et godt samarbejde mellem den frivillige verden og det offentlige og det er godt med de ord kan jeg også meddele at socialdemokraterne støtter den

virkeligheden måske ser lidt anderledes ud hvad virkeligheden angår

refereret til en foa undersøgelse der viser noget andet nemlig at de ansatte er blevet spurgt direkte

og det er der altså en hel del der gør de undersøgelser kan vi jo så slå hinanden i

jeg tror at der kan findes mange andre eksempler der underbygger min opfattelse af virkeligheden

jeg da spørge ordføreren var det så ikke en god idé at vi fik iværksat en ordentlig undersøgelse der belyste om jeg så må sige begge sider af den her

regnestykke enhedslistens ordfører stiller op som jeg ikke er

numerisk analyse af hvad der sker ude i vores velfærdssamfund jeg tror være begrænset hvad vi får ud af det

arbejde vi har lavet med at få opstillet et charter hvor alle rundt om bordet har siddet med

med at lokale ældreråd og andre gør

ser at frivillige går ind og erstatter faglært personale hvor der er brug for faglært

men min oplevelse når jeg har været rundt i hele landet som jeg har været det sidste halve år og besøgt plejecentre

i tiden ville finde på plejecentre ved at der er frivillige

vågekoner der sidder og sørger for at ingen skal dø alene i det her land

den velfærd og den omsorg som kommunalt

og offentligt ansatte velfærdsmedarbejdere giver

er rigtig positivt da jeg selv startede som lokalpolitiker i pandrup kommune

kommunens repræsentant i bestyrelsen på det lokale plejecenter i den by hvor jeg bor i det plejecenter havde vi en vennekreds

supplere fagpersonalet

at være behjælpelige med hyggeaftener være behjælpelige når der var gudstjenester på plejecenteret og i det hele taget

nu er debatten så rejst på foranledning af enhedslisten

frygt for at kommuner nu bruger frivillige

og erstatte fagpersonalet jeg håber ikke det er tilfældet og jeg må indrømme at jeg også gik ind til den her debat med en formodning om

blev lidt skræmt af den liste som herre finn sørensen læste op fra jeg

horsens kommune hvis det er tilfældet at en kommune søger frivillige

for eksempel hjælpere til hjælpere til psykisk syge så tror jeg at der er noget man skal skal se på

finn sørensen nævnede at der var halvtreds kommuner som som aktivt

jeg tror det var cirka halvdelen herre finn sørensen sagde det

som gør det på den måde der er rigtig mange kommuner og regioner der laver en frivillighedsstrategi og det synes jeg også vi skal bakke op om herindefra der er rigtig mange frivillige der gør et godt stykke arbejde og selvfølgelig skal de ikke gå ind og overtage fagpersonalets kerneopgaver men være et supplement altså for at gøre noget godt bedre

de skal løse opgaver som fagpersonalet

kan sidde og også en gang imellem trøste

tror jeg altså at vi fremadrettet kommer til at se

flere frivillige

skal organiseres og om kommunerne selv ligefrem skal annoncere efter de frivillige det må jeg indrømme

tage op i en debat jeg har så et andet forslag ud over de vedtagelse der

her i dag kunne man foreslå

hvor vi får de her forskellige aktører ind og hvor vi får belyst hvad der er op og ned og fakta

herunder selvfølgelig foa som jo har været med i det her arbejde

og kigge på de forskellige kommuners hjemmesider så det var ikke for at hænge horsens kommune ud det var bare et slående eksempel

man kan næsten ikke undgå at falde over dem så så mange er der på en offensiv strategi fra kommunernes side

at der er en meget kraftig vækst

andelen af kommuner der selv hyrer frivillige hvis jeg må være så fri at bruge det ord det er syv og halvtreds

det er en kraftig stigning i fra to tusind og ti til to tusind og tolv

kvittere for ordførerens

kunne det måske være en god idé at holde en høring eller en temadag hvor vi får de involverede

at tage foa til indtægt for at der ikke er nogen problemer her lige nøjagtig dem tror jeg

og aktivitetscentre for ældre men vi oplever det også på skole og biblioteksområdet og selv inden for socialpsykiatrien det er forskelligt hvordan den her type

nogle steder er de frivillige organiseret i en forening der samarbejder med kommunale institutioner og andre steder er det kommunerne selv der organiserer de frivillige i sf er vi store tilhængere af det frivillige arbejde både fordi de frivillige og deres organisationer kan bibringe den offentlige opgaveløsning nogle elementer og en tilgang til arbejdet som ikke nødvendigvis ligger i den traditionelle faglighed hos de professionelle men også fordi vi ønsker at inddrage det civile samfund i opgaveløsningen det styrker medborgerskabet og sammenhængskraften i samfundet

fortsat vigtigt at kommunerne holder tungen lige i munden fordi

man i takt med de stigende effektiviseringskrav og besparelser risikerer at presse fagprofessionelle ud fordi man bliver direkte afhængig af frivillige i plejen af for eksempel vores ældre det går ikke både fordi vi fortsat har brug for flere fagprofessionelle hænder i blandt andet daginstitutioner og i ældreplejen men også fordi frivillige

omfattet af arbejdspligten loyalitetspligten og tavshedspligten i medfør af forvaltningslovens § syvogtyvende det betyder at både de frivillige og borgere

med behov for hjælp kan blive bragt i helt umulige situationer men også at vi ikke får glæde af det helt særlige som de frivillige kan bibringe det sociale arbejde eller børn og unge i daginstitutioner

i min ordførertale nævnt et forslag som

frivilligt forum har kæmpet for i lang tid og som de ikke kunne få med i det her charter

organisere det frivillige arbejde i et samarbejde med de frivilliges organisationer

vil gerne høre hvad ordføreren synes

stiller og vi vil gerne være med til at arbejde videre med det

helt klart bakke op om at enhedslisten synes at vi skal have et videre arbejde

det at folk er ansat hos kommunen med overenskomst og medlemskab af en fagforening og alt det der

i den lille by i sønderjylland som hedder agerskov hvor jeg kommer fra

dernede til min bedstemors fem og halvfems årsfødselsdag på kroen

spise på kroen de sidder ude i køkkenet og spiser jeg ved ikke hvad de giver jeg tror de giver tres kroner eller

på at lave mad og så på egentlig frivillig indsats over for fire

på et tidspunkt når de runder de firs og måske ikke er i stand til at lave mad til sig selv

få tildelt mad fra kommunen

det har de jo gjort i så mange år og hvorfor skulle de dog lave om på

en gråzone erstatter kroen der nogle

et kommunalt køkken der kan lave mad til firs årige mænd

der er også i agerskov en idrætshal der blev bygget tilbage i

som kunne hjælpe til med at bygge den der hal skulle den ikke have været bygget fordi det erstattede nogle folk med medlemskab i en fagforening som fik løn for det

i samme by er der også et frivilligt brandværn her må man i høj grad sige at der er tale om at de erstatter noget der kunne have været en kommunal opgave

alle andre steder i landet end i sønderjylland er det en kommunal opgave men i sønderjylland har man frivillige brandværn

offentlig indblanding bør de lukkes fordi det er meget frygteligt at de erstatter noget offentligt det skylder herre finn sørensen

i det hele taget synes jeg det er meget svært med det her forsøg på at drage en meget klar grænse mellem det ene og det andet hvis man har en børnehave hvor der er en ældre pensionist der godt kan lide at komme et par timer om eftermiddagen fører det så til at der er en pædagogmedhjælper der måske kan nøjes med at være på deltid i stedet for at være på fuld tid det kan da godt være

der er den ældre pensionist der sidder ude på legepladsen sammen med nogle af de

hvis der ikke er nogen problemer med det hvis man ikke opfatter lokalt at der er nogen problemer med det hvis tingene fungerer til alles tilfredshed

udstikke meget strikse retningslinjer for hvad der må være det ene og hvad der må være det andet

det er ikke noget som vi er tilhængere af i liberal alliance

med den baggrund som enhedslistens medlemmer har i diverse andre centralistiske partier synes at det er meget forfærdeligt hvis folketinget ikke bestemmer over den slags ting men vi

til at sige at det skal man ikke få frivillige til at gøre jeg tror at de godt selv kan finde ud af at det nok skal være ansatte der skal gøre det men skulle der lokalt alligevel et eller andet sted være en eller anden form for forståelse som i den særlige situation

sig gøre tænk hvis det er en

har været ansat på plejehjemmet i fyrre år og

er gået på pension og har lyst til at gå rundt som frivillig et

efterfølgende

ikke mig der skal fortælle dem at det må de ikke jeg vil gerne høre herre finn sørensen synes herre finn sørensen at de frivillige brandværn i sønderjylland skal lukkes fordi de erstatter at der er nogle offentligt ansatte brandmænd der kan

set at det er i orden at frivillige overtager offentligt ansattes opgaver jeg kan ikke få andet indtryk

meget godt med ordførerens og hans partis opfattelse af hvad der skal ske med den offentlige sektor så jeg synes da at ordføreren skal om man så må sige forholde sig direkte til spørgsmålet er det en god idé og er ordføreren tilfreds med at frivillige overtager de offentligt ansattes

anerkendelse af og en opbakning til

jeg synes måske at det

fornøjelse de frivillige har ved at gøre arbejdet det er jo kendetegnet ved at det er drevet af lyst

også af at det er noget som

også sige at jeg stadig væk efter at have fulgt debatten her har lidt

i antallet af kommuner som ønsker at inddrage frivillige i arbejdet og og det gør jo bare med den indledende bemærkning til hele

om at det slet ikke handler om en bekymring

til gengæld er stærkt bekymret over at kommunerne i stadig større omfang

det er en udvikling vi har søgt at understøtte

samarbejde med organisationerne ved at sikre klare linjer

og vi har også taget ad notam at der også

spilleregler som også den socialdemokratiske ordfører

med aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor som synes jeg på forbilledlig vis svarer på mange af de spørgsmål

herre finn sørensen har om hvad det er

bør kendetegne samarbejdet og hvad det er for nogle forudsætninger der skal være til stede herunder at det foregår i en god og løbende dialog og at frivillige eksempelvis ikke kan overtage

udføre opgaverne uden visitation eller registrering at man ikke pålægges referatpligt

at ansatte og frivillige har vidt forskellige forpligtelser

kan spille vidt forskellige roller når man så hører listen over

en stor rolle at spille for at øge kvaliteten af den velfærd vi har for

gør en stor forskel i den oplevede kvalitet for borgerne fordi det faktisk er en frivillig det mest oplagte eksempel er besøgsven jeg ved ikke

men besøgsven er jo et godt eksempel på at

vil foretrække en besøgsven der er der af lyst og ikke fordi det

ned ad den sliske som herre finn sørensen gerne vil tegne op

man for eksempel går til hånde i et klubtilbud som vist var en af de ting der bekymrede eller er

forleden var i aalborg på

et værested og oplevede hvordan man der

taler med de hjemløse eller mindrebemidlede som har brug for at komme et sted hvor man

som jeg forstod det var der vist nærmest kø for at blive frivillig

et tilbud som måske ikke ville have den samme høje kaliber for de mennesker det drejer sig om hvis ikke der var frivillige der var med til

på det sted hvor altså ansatte og frivillige og brugere

har lavet konklusioner der viser at der er et meget fint

skal ikke tage foa til indtægt for nogen synspunkter andet end bare

er en anden retningslinjer

frivillige på arbejdspladsen finder i stort omfang sted en ottendedel udfører selv frivilligt socialt

udfører frivilligt arbejde inden for

jeg synes i hvert fald det er illustrativt at selv inden

vil også gerne anerkende de mange medlemmer af foa som ved siden af deres hårde og vigtige arbejde for at fremme velfærden til glæde for borgerne i danmark har overskud til at bidrage med frivilligt socialt arbejde

på at forklare om den store værdi det har for samfundet og for os alle sammen

der spurgt om to forskellige ting så enkelt er det og så lad os tage den ved

lejlighed hvor der er tid til at grave sig ned i undersøgelserne og finde ud af om vi nu kan bruge dem til det vi bruger dem til hver især jeg vil stille et lidt mere konkret spørgsmål til ministeren

og som også ligger i enhedslistens forslag til vedtagelse nemlig at

kommunernes brug af frivillige på er ved at det sker i samarbejde med de frivilliges organisationer så kommunen ikke selv står som arbejdsgiver for de frivillige det er jo et synspunkt det er ikke noget enhedslisten har fundet på det er noget som frivilligt forum og en lang række andre alle de organisationer der er med i frivilligt forum har tilsluttet sig at det er den bedste måde at gøre det på det kunne de så ikke komme igennem med da man skulle lave det her charter og så vil jeg gerne have at ministeren forholder sig til

indsats side om side med de ansatte og forhåbentlig i fin overensstemmelse med de spilleregler der er afsat

gøres til årsag til at jobbet bliver hårdere for de ansatte det tror jeg altså ikke er i overensstemmelse med virkeligheden

også derfor jeg måske heller ikke er helt enig med sfs ordfører i at de to vedtagelse sådan bare lige

det herre finn sørensen lægger op til med forslaget

til vedtagelse fra enhedslisten er jo en dyb bekymring

at når kommunerne som det fremgår i vidt omfang selv annoncerer efter frivillige så kan det føre til fortrængning af ordinære job

og de ansattes opgaver bliver uklare til skade for den frivillige og for de borgere der skal hjælpes og for kvaliteten af den offentlige service det er jo en dybtfølt

deler vi ikke i regeringen og jeg er glad for at den

hvordan vi sikrer noget vi åbenbart er enige om at de frivillige ikke skal erstatte offentligt ansatte det har jeg forstået på ministeren at

så vil ministeren ikke gerne forholde sig til det synspunkt som frivilligt forum og alle de organisationer der er med i det har nemlig at den bedste måde at organisere kommunernes brug af frivillige på er ved at det

hk kommunal foa socialpædagogerne faglige seniorer dansk sygeplejeråd dansk socialrådgiverforening samvirkende samvirkende menighedsplejer

andre organisationer et sæt spilleregler som jeg synes på forbilledlig vis fortæller hvordan samarbejdet bør være derfor synes jeg ikke at der er grund til at folketinget yderligere opstiller barrierer med nye regler for hvordan civilsamfundet bidrager

indeholder samtidig også nogle af de tiltag vi kan sætte gang i nationalt for at forhindre at spekulanter kan omgå

muligt at se bort fra et bindende svar i forbindelse med at et aktiv værdisættes og så ønsker vi at indføre en omgåelsesklausul i dansk lovgivning så skal jeg for god ordens skyld ligesom venstres ordfører nævne at ud over elementerne fra skattelypakken

indeholder lovforslaget her også elementer af

nemlig dels elementer i relation til den digitale underskudsberegning for selskaber der udskydes og

en korrektion af satserne for vægtafgift af alle personbiler og campingvogne

er noget vi mest kender fra udlandet men konstruktionen med at oprette trusts i udlandet åbner op for aggressiv skatteplanlægning konstruktionen bruges meget forenklet og groft sagt

at gemme formuer for skattemyndighederne

med lovforslaget er derfor at beskatte stifteren af en trust af den indkomst som vedkommende har optjent i en trust

at det kan være ret vanskeligt for skat både at opdage og bevise at stifteren har bevaret rådigheden over trustens formue

vi at stifteren bliver beskattet af den indkomst som er optjent i trusts og udenlandske fonde og hvor det ikke er en ufravigelig gyldighedsbetingelse at der er sket en såkaldt definitiv og effektiv udskillelse af formuen stifteren vil blive beskattet som om der fortsat er adgang til formuen selv om der formelt set er givet afkald på

skat og skatterådet har mulighed for at give et bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver den slags bindende svar er ofte kun relevant når der bliver

aktiver mellem interesseforbundne partere og

at være væsentlig højere end den der var lagt til grund i det bindende svar

kan der spekuleres i at få bindende svar om en lav værdiansættelse af aktiver

slags spekulationer foreslår vi at skattemyndighederne fremover skal have mulighed for at se bort fra et bindende svar ved en skatteansættelse hvis det efterfølgende viser sig

den fastansatte værdi i det bindende svar

efter vores opfattelse ikke ændringen betyder jo netop at det bliver klarere hvilke omstændigheder der kan føre til at et svar

ønsker vi at indføre en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning den skal medvirke til at bekæmpe misbrug i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner der er omfattet af moder datterselskabsdirektivet eller af danske dobbeltbeskatningsoverenskomster

vi ønsker også at indføre den omgåelsesklausul der blev vedtaget på eu rådsmødet i januar to tusind og femten som en national omgåelsesklausul i danmark i forhold til rente

og fusionsskattedirektivet vi vil nemlig gerne gå længere end aftalen med eu forpligter og det gør vi altså ved at indføre klausulen på flere områder end eu aftalen forpligter til for vi synes ikke at der skal være mulighed for at omgå nogen af de tre direktiver eller dobbeltbeskatningsoverenskomsterne for den sags skyld

det fælles vi kæmper når vi sætter ind mod skattely

skattespekulation når virksomheder eller enkeltpersoner spekulerer i ikke at betale skat til det land de bør ja så går det ud over alle skattebetalende borgere og virksomheder det er at snyde fællesskabet for penge der kunne være brugt på skoler

lovgives om og det er så de ting vi behandler her i dag men der er også andre ting i aftalen som

lovgivningsmæssige ændringer en af tingene er blandt andet beskatningen af stiftere af trusts som skal mindske

for aggressiv skatteplanlægning hvilket er et godt initiativ

fair beskatning når aktiver føres ud af landet meget konkret som

bindende svar på spørgsmål aktiver som kan ophæves

ophæves men de kan ophæves i de tilfælde hvor aktivets værdi kommer til at afvige væsentligt

det bindende svar der er givet

ikke sige at det bindende svar bortfalder automatisk men der er en mulighed for det hvis det afviger

indførelse af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning jeg synes

det nu bliver lavet da det jo typisk er på internationalt plan

skattely skal løses så det er også positivt

lavet en skattelypakke på erhvervsområdet det er blot for at nævne at der er flere tiltag ud over det der bliver behandlet i dag

for de sanktioner hvis man ikke har indberettet så man nu fremover kan få et tillæg i sin skattebetaling på fem tusind

hvor man før kunne miste hele retten til at overføre underskuddet det er også en ændring som vi

vægtafgifter på personbiler og campingvogne hvor der har været en forkert indeksering

til nye skattelykonstruktioner og skattespekulanter er kreative i deres forsøg på at undgå at betale skat i danmark

op om de mange gode elementer i denne pakke men mener fortsat at der er meget at arbejde med på området vi savner stærkere handling vedrørende kommanditselskaberne som omtalt i aftalen fra december

er kommanditselskaber en selskabsform der åbner mulighed for let at starte virksomhed i danmark der har imidlertid været kritik af at ejerforholdene i kommanditselskaberne kan være uklare og at selskaberne kan misbruges til hvidvask af udenlandske formuer fra sfs side prøvede vi at få beskatningen af kommanditselskaber med i den samlede aftale men det var der ikke opbakning til vi anser området for værende af så alvorlig karakter at

om indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber det har vist sig at danske kommanditselskaber bruges til et omfattende skjul af sorte penge og skatteunddragelse

vi synes vi har nået nogle ting også med den nusiddende regering og har lavet aftaler både på erhvervs og vækstministeriets område og på

de politiske aftaler der er tale om

i rusland markedsfører som et sted der kan bruges til at transportere penge igennem for at undgå at betale skat altså så længe den form for markedsføring findes ude i verden

også vi har en opgave at løse her hos os selv

og som misbruges af udenlandske selskaber er fuldstændig overflødige fordi vi har så mange andre muligheder for at lave selskaber anpartsselskaber aktieselskaber der er masser af muligheder

nogle af dem vi har diskuteret her også i forbindelse med den her aftale er selskabskonstruktioner der ikke har noget reelt indhold andet end det

bruge dem til at undgå at betale skat eller gemme penge væk sørge for at der ikke er offentlighed om deres regnskaber

vi har en verserende sag med skatteministeren nemlig om muligheden for at bruge oplysninger fra udlandet vedrørende folk der udnytter skattely til at undgå at betale skat de såkaldte skattelister som er kommet fra schweiz

som først nu fem seks år efter at lækken skete bliver udnyttet af danske myndigheder til at undersøge hvad det

for nogle personer der har gemt milliardbeløb i schweiz for

havde samråd så sent som i går hvor vi prøvede

hvad skete der hvordan kan man i skat undgå at bruge de oplysninger man havde mulighed for at indhente for at knalde

almindelig retfærdighed det kostede jo statskassen et stort beløb uden tvivl og så selvfølgelig for at undgå at det kan gentage sig fremover vi har også haft en diskussion både med skatteministeren og mest med erhvervs og vækstministeren

de ikke vil handle med selskaber

solgte aktier i dong til et selskab i skattely men jeg synes også at man generelt skal sige at vi

med at sælge aktier i statsselskaber til skattelylande vi ønsker også at kommuner regioner og staten skal kunne sige nej til at indgå kontrakter med skattelylande indtil videre har vi fået den oplysning at det må vi ikke for eu

nu gerne se om det kan passe jeg vil da gerne se eu slæbe os for domstolen for at sige at danmark skal acceptere et selskab der er placeret i et skattely

til at få en diskussion om hensigtsmæssigheden i eu medlemskabet på i hvert fald det punkt så jeg synes man skal prøve at udvikle det

noget om partistøtte det ønskede de ikke at fortælle noget om overhovedet carlsberg påstod at de ikke med en eneste krone støtter partier

ikke på men det var det de sagde

milliard kroner i skat det gør de sikkert det ved jeg ikke

om hvad de enkelte selskaber faktisk betaler i skat i danmark så viser det sig

at carlsberg igennem årene har betalt mellem tyve og seks og tyve million kroner i skat i danmark

ikke har en tilsvarende tilgang til oplysninger har man ikke en jordisk chance for at vide hvad carlsberg faktisk betaler af skat i det pågældende selskab

derfor synes vi at det der hedder land for land skatterapportering burde være noget som skatteministeren burde interessere sig for at få gennemført globalt

i stedet for at virksomheder har lyst til at tage deres overskud ud af danmark til beskatning i andre lande med et betydeligt lavere skattetryk end

beskatningen af virksomheder i danmark og beskatningen af virksomheder i udlandet lige så lang tid vil der blive gjort alle mulige kreative forsøg inden for og uden for lovgivningen på at hive

ud af danmark til beskatning i andre lande end danmark uanset hvor dygtig den siddende regering måtte være til at stoppe den slags ting uanset hvor fine eksamener man har blandt embedsmændene i ministerierne og hvor lang erfaring man har med

så vil man ikke kunne dæmme op for det hvis der er et betydeligt misforhold mellem beskatningen i danmark og beskatningen i udlandet derfor

at vi skal sørge for at de danske skatter er konkurrencedygtige

samfund virksomheder bidrager til et samfund på alle mulige andre måder

som får en arbejdsindkomst som der betales skat af ved at der opkræves moms hos forbrugerne som afleveres til statskassen ved at der betales energiafgifter og så videre og så videre derfor kunne man jo også se her for nylig at den samlede venstrefløj

et datacenter i nærheden af viborg skønt apple jo har sit hovedsæde liggende i irland fordi man i irland

kunne opkræve selskabsskat af apples datacenter i viborg eller kun en meget lille selskabsskat glædede man sig alligevel over det i erkendelse af at der trods alt kom halvtreds til tres varige arbejdspladser ud af det og at det i øvrigt satte danmark på landkortet

hele venstrefløjen glædede sig over det jeg glædede mig også

at det er godt at virksomheder nedsætter sig i danmark uanset om de betaler selskabsskat i danmark eller ej

på flere områder i stedet for at tro at hvis bare vi får opkrævet en masse selskabsskat af virksomhederne så er den hellige grav vel forvaret det er den ikke og uanset hvad vi gør så kan vi ikke forhindre at

i et andet land end danmark og

så beskattes meget lavere end i danmark det her lovforslag støtter vi ikke fordi det indeholder især to ting som vi er meget kritiske over for

indeholder det aspekt at selv om virksomheder gør

skal der kunne sidde folk i skat og vurdere

forskellige ikkeulovlige ting alligevel har karakter af en eller en form for omgåelse

de bindende svar til virksomheder som gerne vil flytte ud af landet nu ikke længere skal være bindende altså enten er de bindende eller også er de ikke bindende at foregøgle virksomhederne at de får et bindende svar og så nu vedtage en lov

er også stærkt retssikkerhedsmæssigt betænkeligt så også af den grund kan vi ikke

også derfor der er brug for både en national og international indsats det ligger regeringen stærkt på sinde at bekæmpe

med dette lovforslag er vi bestemt på rette vej i dag drejer det sig om den nationale indsats med tiltag mod omgåelse af selskabsskattedirektiverne og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mod stiftelse af trusts hvor formuen gemmes fra skattemyndighederne

om en lav værdiansættelse

debatten har jeg noteret mig et par forskellige synspunkter som jeg synes fortjener kommentarer først og fremmest har spørgsmålet om bindende svar været rejst af

de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af det jeg vil godt slå fast at de foreslåede ændringer af reglerne om bindende svar efter min opfattelse ikke vil indebære en svækkelse af retssikkerheden ændringerne betyder at der bliver klarere retningslinjer for hvilke omstændigheder der kan føre til et bortfald af svaret

henvise til høringsnotatet som også gennemgår den del af det

jeg noterer mig også at herre frank aaen nævner

der er ingen som helst tvivl om

fuldstændig enige i at det er ganske afgørende at vi vi benytter os af alle de muligheder vi har jeg vil godt i den sammenhæng påpege at vi

informationsudveksling på plads med

det er meget afgørende nogle af dem skal stadig væk forhandles endeligt på plads men det at vi på den vis får adgang til at kunne indhente oplysninger konkret i

derfor har vi også den første januar i skat etableret et nyt program det det der kaldes skats globale informationsudveksling som netop får til opgave at håndtere alle alle den slags informationsudvekslinger

at se langt mere af i fremtiden

sammenhæng kalder for country country reporting

det mener jeg også er en meget vigtig del af den indsats der laves generelt deltager danmark meget aktivt i samarbejdet i

området altså base erosion and

der er nogle enkelte andre elementer i det fremlagte lovforslag som

gøre med skattely det var herre dennis flydtkjær fra dansk folkeparti blandt andet inde på i

jeg skal bare gøre opmærksom på at det

handler om indekseringer det er et lovforslag tilbage fra to tusind og tolv hvor man ved en beklagelig fejl formentlig opstået i forbindelse med korrekturgennemgangen af lovforslaget har lavet en forkert indeksering det er en fejl som berører alle campingvogne

at foretage sig yderligere skat skal

takke den borger som henvendte sig til mig og skatteministeriet for at gøre opmærksom på at

et eller andet der var lidt forkert det havde den pågældende borger jo fuldstændig ret i

som vi nu behandler generelt hvad provenuet er

den debat der har været og jeg ser selvfølgelig en konstruktiv

er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den syvende april klokken tretten jeg henviser til dagsordenen som vil fremgå af folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til ugeplanen som også fremgår af hjemmesiden